har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den ottende marts to tusind og nitten atter kan give møde i tinget rigmor dams hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser men på baggrund af de mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne op

lovforslag nummer hundrede og fem og halvfems

hundrede og ni og tyve lisbeth bech poulsen

beslutningsforslag nummer hundrede og sytten

hundrede og atten pernille skipper

beslutningsforslag nummer hundrede og en og tyve

hundrede og fyrre lisbeth bech poulsen og jacob mark

hundrede og fem og tyve holger k nielsen

en hundrede og fire og tyve karina due

hyllested roger courage matthisen

beslutningsforslag nummer hundrede og tre og tredive

hundrede og syv og tredive christian juhl og rasmus nordqvist

forhandlingen er åbnet fru karin gaardsted socialdemokratiet

sikre at pengeoverførsler mellem eu landene og færøerne og grønland kan ske efter de skrappe krav om oplysninger som eu har vedtaget danmark er med i eu mens hverken færøerne eller grønland er med i eu og netop det er årsagen til at færøerne og grønland efter

vil sikre at alle relevante oplysninger sendes med i forbindelse med pengeoverførsler til henholdsvis færøerne og grønland som meddelt af

er udarbejdelsen af de to lovforslag sket i tæt dialog og samarbejde med færøerne og grønland og lovforslagene vil sikre en bedre og styrket indsats mod hvidvask og terrorfinansiering på den baggrund kan dansk folkeparti støtte lovforslagene l en hundrede og otte og tres og

udmærkede kollegaer behandler vi her to lovforslag sammen der vedrører grønland og færøerne og formålet med forslagene er at implementere en række eu direktiver og forordninger i dansk lovgivning som drejer sig om hvilke oplysninger der skal medsendes ved pengeoverførsler i

venstre vil vi selvfølgelig gerne styrke og modernisere samarbejdet i rigsfællesskabet samarbejdet skal gavne alle på færøerne i grønland og i danmark lovforslagene lovforslagene her vil sikre at der skal gælde de samme regler for grønland og færøerne som der gør

danmark grønland og færøerne ønsker at reguleringen på det finansielle område bliver styrket de ønsker ligeledes

en øget indsats mod kriminel adgang

og misbrug af det finansielle system det kan vi i venstre sagtens se det fornuftige i strømmen af

og derfor skal vi selvfølgelig bekæmpe det sammen sådan står vi også stærkest med anden pengeoverførselsforordning vil finansielle virksomheder i grønland og på færøerne kunne overføre og modtage penge på lige fod med danmark der bliver stillet nye krav om at oplysninger om betalingsmodtageren skal sendes med og det muliggør dag til dag overførsler til og fra færøerne og grønland grønland er medlem af det internationale samarbejde inden for rammerne af den finansielle aktionsgruppe mod hvidvask finansiering og terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben

derfor forpligtet til at følge deres anbefalinger som skal forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og med det her forslag sikrer vi også at grønland lever op til deres del af samarbejdet lovforslagene vil sikre at der er en mere ensartet regulering på det finansielle område i rigsfællesskabet

som tredjelande hvad angår pengeoverførsler og på den baggrund stemmer venstre naturligvis for lovforslagene og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti

lovforslag har til formål at gennemføre bestemmelser for færøerne og grønland der svarer til bestemmelserne i europa

og rådets forordninger om oplysninger der skal medsendes ved pengeoverførsler for enhedslisten er det afgørende at folketinget generelt følger de ønsker som de grønlandske og færøske myndigheder har til lovgivning der omhandler grønlandske og færøske forhold jeg kan forstå at lovforslaget har været sendt

færøske myndigheder

fra begge parter er de ønsker de regler der her foreslås det er min forventning at erhvervsministeren meget nøje vil lytte til de færøske og grønlandske ønsker når man fastsætter de nærmere regler som beskrevet i lovforslagenes § to og på den baggrund kan enhedslisten støtte de to

og terrorfinansiering er grænseløs altså på den måde at

bevæger sig hen over landegrænser og derfor skal det

også bekæmpes internationalt derfor er jeg heller ikke enig med den forrige ordfører i at det så skulle

bekæmpelse for de lovforslag som vi behandler her gennemfører

liberal alliance støtter vi grundlæggende op om forordningens formål om at forebygge opdage og efterforske sager om hvidvask og terrorfinansiering

se i nogle af de skandaler som har været rullet ud at aktiviteten foregår på tværs af landegrænser

man på en seriøs måde vil bekæmpe dem så

at vi netop behandler det her som

en bekræftelse på at den beslutning grønland tager

tilfælde og i forhold til den her konkrete problemstilling mener jeg i modsætning til spørgeren at det er et privilegium at vi ved fælles kræfter og ved fælles indsats på tværs af landegrænser kan løse problemer som er

anden pengeoverførselsforordning på tværs af eu

af penge fra ulovlige aktiviteter og finansiering af terrorisme gennem betalingsformidlere blandt andet banker finansielle virksomheder på færøerne

og i grønland vil med pengeoverførselsforordningen kunne overføre og modtage pengeoverførsler på lige fod med danmark uden de yderligere krav

er jo desværre et fænomen som kan true alle samfund og alle lande og alle nationer ligesom andre former for organiseret kriminalitet

og derfor er vi glade for at også grønland og færøerne kan

i den sydlige del af rigsfællesskabet er blevet beskyttet bedre

støtter vi i sf også de her to

og hvidvask som vi jo desværre

eksempler på i de senere år men også fordi det er et udtalt ønske fra både færøerne og grønland så sfs støtter

oplysninger der skal medsendes ved pengeoverførsler og anmodningsudkast

at sætte hvidvaskloven i kraft

og den har ikke gyldighed for

kan det i sig selv medføre den upraktiske situation at

vi står uden for eu

som jeg forstår det også grønland del i det internationale samarbejde mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

derfor har vi også et ønske om at opgradere standarden for pengeoverførsler så også færøerne får en styrket regulering og indsats mod kriminelles adgang til

iværksætter så de samme regler som udtrykkes i bestemmelserne i europa parlaments og

af bestemmelserne så de tilpasses de færøske

finansielle virksomheder på færøerne mulighed for at overføre og modtage pengeoverførsler på lige fod med danmark og undgå yderligere krav der stilles til

ikke umuligt så i hvert fald svært for en lægmand at forstå de efterhånden meget komplekse regler der gælder for finanssektoren

finanssektoren efterhånden reguleres efter centrale

men man har også gjort opmærksom på at det nogle gange går for langsomt med

give problemer når lovgivningen ikke er

hvidvask er et eksempel på det

og inddrage de færøske myndigheder i lovgivningsprocessen på et tidligere tidspunkt de etablerede faglige kompetencer i færøerne som risikorådet

nyttige i forbindelse med justeringer af lovgivningen på det finansielle område så det passer bedst muligt til de færøske forhold

en styrket indsats

også omfatte et eftersyn af eksisterende procedurer i forbindelse med vedtagelse af lovændringer der gælder

det gælder både for lagtingslove kongelige anordninger og rigslove

vedtaget i folketinget uden at de i det hele taget har været lagtinget for eksempel blev lov om finansiel stabilitet ændret fem gange mellem på to tusind og tolv og to tusind og femten uden at lovforslagene blev tilsendt

desværre må vi så også konstatere at

hundrede og sytten i lov om finansiel virksomhed der blev vedtaget i folketinget den attende december to tusind og atten heller ikke blev forelagt

skal som sagt behandles i løgtingið før de kan træde i kraft

styrket samarbejde en tidligere inddragelse i lovgivningen

eftersyn og opstramning af proceduren vil jeg varmt anbefale folketinget at støtte det

lovforslag l en hundrede og otte og tres der

om oplysninger der skal medsendes ved pengeoverførsler jeg kan dertil også oplyse at det samme forslag er blevet fremsat i

at der samarbejdes på tværs af landegrænser for at forhindre hvidvaskning af penge og anden økonomisk kriminalitet herunder finansiering af terror til behandling er lov for færøerne om oplysninger der skal medsendes ved pengeoverførsler loven omfatter et regelsæt hvor færøerne og grønland ligestilles med danmark og andre eu lande i forbindelse med pengetransaktioner til tredjelande forslaget er fremsat af erhvervsministeren og er et led i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet herunder hvidvaskning af penge hvor der ønskes en styrket regulering

kriminelles adgang til at misbruge det finansielle system også via færøerne således kan finansielle virksomheder på færøerne fremover

og modtage pengeoverførsler på lige fod med danmark uden de yderligere krav der ellers stilles til pengeoverførsler til tredjelande samtidig får bankerne mulighed for at gennemføre en kontooverførsel med det samme døgnet rundt alle årets dage en såkaldt straksoverførsel derudover forenkles behandlingen af transaktioner så almindelige borgere ikke automatisk ender i det hidtil fintmaskede net

man i større grad går efter de store fisk

skal vi også som borgere kunne kende modtageren af de penge som vi overfører og kan derfor ikke løbe fra ansvaret

vi er selvfølgelig særdeles tilfredse med

at disse regler også kommer til at gælde for færøerne idet bekæmpelse af økonomisk kriminalitet kræver en effektiv og hurtig indsats fra alle parter på tværs af landegrænser hvis ikke færøerne bliver omfattet af de samme regler som danmark og det øvrige eu vil vi om kort tid få forbud mod at overføre penge til eu lande herunder også danmark og det kan vi jo ikke have så vi kan blot tilslutte os lovforslaget og håbe på at det bliver vedtaget snarest lad mig så også

for god ordens skyld slutte med at understrege at lovforslaget er et resultat af konstruktivt samarbejde mellem danske og færøske myndigheder

en lille men ikke desto mindre vigtig detalje nemlig at man i loven har sat et stykke ind om at færøske myndigheder skal høres i sager som denne hvilket ikke er en selvfølge da det finansielle område stadig er et dansk

det vigtigt også at deltage i den her debat så

stemme i debatten vi har bemærket at hverken naalakkersuisut eller pengeinstitutterne er kommet med nogen bemærkninger

til den her høring der har været men vi tolker det som en stiltiende accept vi mener dog også at der er en række korte og meget overordnede bemærkninger som er vigtige at få sagt i denne debat for det første

det været en meget kort høring og der har ikke været tid til at de normale høringsprocesser som der foreskrives i både selvstyreloven og i statsministeriets vejledning til ministerierne om behandling af sager vedrørende grønland i denne sag har der været bred enighed om lovforslaget og ikke mindst om lovforslagets betydning da det alternativt vil betyde at det ikke er lovligt at overføre penge mellem grønland og danmark og omvendt hvis ikke vi tiltrådte denne lov så det har vi

interesse i i to tusind og femten

kommercielt erhvervssamarbejde mellem grønland og danmark og her blev der blandt andet peget på behovet for at opdatere lovgivningen på erhvervsområdet i grønland som et dansk ansvarsområde så det kom på linje med dansk lovgivning så det vil vi gerne minde regeringen om og vi vil gerne opfordre til at der findes en god praktisk løsning så hastelov ikke bliver en praksis men mere en undtagelse

foreskriver lovforslaget også at

forsætlig eller grov overtrædelse af loven kan straffes med op til seks måneders fængsel gælder dette også hvis overtrædelsen er sket i grønland hvor vi hverken har straf eller fængsel skal en overtrædelse i så fald afsones i danmark

fordi det vil være et ret stort problem hvis vi lige pludselig ikke kunne overføre penge mellem grønland og danmark og færøerne og danmark og i øvrigt

den finansielle sektor i både grønland og på færøerne

vil vi gerne løse og derfor

travlt men det ser ud til at vi kan nå at få det på plads således at vi ikke har den

store udfordring grundlæggende gennemfører vi

pengeoverførselsforordning i grønland og på færøerne og det betyder

der kommer til at gælde de samme regler for grønland og færøerne som der gør i

er at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering det sker blandt andet her ved at der er nogle krav til hvilke oplysninger der skal

når man overfører penge uanset hvilken valuta det foregår i når mindst en af betalingsformidlerne er etableret i eu med de her to lovforslag

derved fremover skulle medsendes oplysninger om betalingsmodtageren når man overfører penge og det er nyt i forhold til de gældende regler i den sammenhæng

overførsler til og fra grønland og færøerne at betragte som inden for eu selv om de ikke er medlemmer af eu og det betyder altså så at man på den måde

måde at overføre penge på som vi har inden for eu dermed står man så i den lykkelige situation at man

som man har ved at være med i det system som er etableret i eu og det er for alle praktiske formål

kan oplyse at der er opbakning til lovforslagene på færøerne og i grønland og

en konstruktiv drøftelse hvis der måtte være nogen udfordringer som man finder ud af i udvalgene når de to lovforslag bliver behandlet tak

de frister der er nødvendige for at både grønland og færøerne kan behandle forslagene

der har været af udfordringer i forhold

hasteprocedurer vi ønsker selvfølgelig at man både i grønland og på færøerne får tid til at forholde sig til de lovforslag som

vedrører grønland og færøerne det siger sig selv så hvis der er en udfordring der

gerne indtrængende appellere til

at sørge for at de her frister bliver overholdt sådan

at der kan overføres penge uden at der er store udfordringer ved det og så forsøger vi at få det til at fungere så hurtigt og effektivt som muligt og vi har i den her sag

gjort os ret store anstrengelser for at få en forståelse med kommissionen om hvordan vi kan få det her til at fungere

her forslag om at man får et styrket samarbejde at man kan få en tidligere inddragelse i lovgivningen af myndighederne på færøerne og i grønland og

måske går i gang med et grundigt eftersyn og

opfyldt de krav der er til lovgivning som skal vedtages i det

før det får gyldighed hvordan ser ministeren på at man imødekommer

med landsstyrerne

har vi kun én dagsorden og det er

få tingene til at fungere således at

få mulighed for at fungere uden at der er en masse handelshindringer som gør at man ikke

få finanssektoren til at fungere jeg synes vi har en udmærket

dialog med både grønland og færøerne og det er mit generelle indtryk

at samarbejdet fungerer godt men jeg

det har været afgørende at få det her på plads

i grønland og på færøerne at det her fungerer

ordnet af hensyn til grønland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

tak for beslutningsforslaget fra dansk folkeparti

som hedder beslutningsforslag otte og halvfjerds som handler om en

pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag om at indføre en autorisationsordning for bedemænd for at sikre at bedemænds arbejde med begravelser og bisættelser foregår med værdighed det er naturligvis et formål som regeringen støtter

naturligvis ikke det siger sig selv ligesom ingen andre ønsker det at pårørende skal belastes i en svær situation ved at der er dårlige bedemænd som handler forkert opkræver uventede gebyrer eller ikke gør deres arbejde godt nok regeringen er dog ikke enig i at en lovtvungen autorisationsordning er svaret på de udfordringer som branchen

at forklare hvorfor for det første

er det vigtigt at understrege at der i en

faktisk er evidens for

en del for at styrke kvaliteten

det har en årrække været muligt for bedemændene at blive certificerede via nogle forskellige iso eller ds standarder der er en certificeringsordning som

blev indført i to tusind og tretten til fjorten og som jeg har fået oplyst er der over hundrede bedemænd der har benyttet sig af den for at få

en certificering skal der være gennemsigtighed om pris og ydelser og man skal følge brancheforeningens som hedder danske

etiske retningslinjer pårørende og efterladte har derved allerede i dag mulighed for at vælge en bedemand som er certificeret og lever op til

de skridt som dermed er

må man anerkende og vores opfattelse er nok at det bør vi bygge videre på for det tredje

en bekymring at en autorisationsordning kan føre til en svækket konkurrence på markedet

føre til højere priser og

en autorisationsordning kan udgøre en adgangsbarriere for at der kommer nye ind i branchen

og at der bliver dårligere konkurrence

går det ud over kvaliteten og det går også ud over den pris som de pårørende kommer til at betale

vi kan udforme nogle andre initiativer i forlængelse af den seneste certificeringsordning som vil kunne skabe bedre vilkår for de efterladte uden at skabe de negative virkninger på konkurrencen som en påtvungen autorisationsordning risikerer

utilfredshed med kvaliteten

foreslået at lave autorisationsordninger det er

det næppe er til fordel for forbrugerne hvis man udelukker for mange fra

og levere en ydelse men vi er tilhængere af at der er gennemsigtighed så forbrugerne kan træffe et oplyst valg

er bedre for forbrugerne end at vi sådan afholder nogle fra

levere høj kvalitet innovation og at gøre tingene

hvilken bedemand de vil vælge og hvad de skal betale for det jeg er enig i

meget lidt prisorienteret man ønsker at gøre det bedste for den afdøde og der bliver

skelet ret meget til pris fordi man

lidt dårlig samvittighed over det hvis man sidder og tænker over at nu prøver man at få en

tilfredsheden med

bedemændene og den forbrugerredegørelse viste at også før indførelsen af den her certificeringsordning som jeg har

ret tilfredse med bedemændenes håndtering

hvor nul er meget utilfreds og ti er meget tilfreds tre og firs procent af de pårørende var meget tilfredse og kun en procent var meget utilfredse i forbrugerundersøgelsen kritiserede nogle af de utilfredse

kiste end aftalt uden at give nedslag i prisen enkelte pårørende kritiserede bedemanden for ikke at give sig selv tilstrækkelig tid til at løse opgaverne ordentligt jeg har ikke kendskab til nyere undersøgelser af området men der er som nævnt siden da indført den her certificeringsordning og forbrugerrådet tænk har udarbejdet en bedemandsvælger der kan hjælpe de efterladte i retning af at vælge en certificeret

ville det nok være hensigtsmæssigt hvis der var flere forbrugere der havde kendskab til

gå til nogle bedemænd som er certificerede

en autorisationsordning man lever op til nogle bestemte krav og hvis forbrugerne har kendskab til denne ordning

vælge nogle som lever op til nogle retningslinjer og dermed formentlig

hvis de pårørende ønsker at være på lidt mere sikker grund

oplyst mere end hundrede certificerede bedemænd som i dag findes i hele landet regeringen har altså den holdning at der kan være grundlag for at styrke den her certificering yderligere

herunder at øge kendskabet til den seneste certificeringsordning og dels mod at øge antallet af

konkurrence og forbrugerstyrelsen under erhvervsministeriet gennemføre en række digitale kampagner blandt andet på styrelsens forbrugerrettede hjemmeside forbrug dk og på sociale medier herudover igangsættes dialog med forbrugerrådet tænk og styrelsen vil også indlede en dialog med brancheforeningen danske bedemænd for drøftelse af hvordan man får flere certificerede bedemænd

beslutningsforslaget men man kan sige at beslutningsforslaget har sat gang i at vi i hvert fald har tænkt os grundigt om

vi mener at man bør gå efter at øge forbrugernes kendskab til den nuværende certificeringsordning og øge antallet af certificerede bedemænd

om det hedder en autorisationsordning eller en certificering

bare ord og det

forventer vi og forudsætter at der er nogle bestemte kvalifikationer som gør at tømreren

man kan jo godt sige at

behøver at være tømrere der gør det når vi bestiller en tømrer sådan at

gør jo så også at man kan sit fag det ligger det ligger dybt nedfældet i hele vores håndværkstradition at der er bestemte fag man skal kunne jeg mener ikke

som bedemand fra den ene dag til den anden det mener jeg simpelt hen ikke og der er én grund til at jeg ikke mener det og det er at det er respekt for de afdøde respekt for de pårørende og respekt for det som dødsfaldet så at sige medfører af ting der skal gøres

og priser synes jeg er okay jeg synes

bare det grundlæggende at man man ved hvad man har med at gøre

så må man gerne kalde det en certificeringsordning

jo ikke bare ligesom alt muligt andet

er et spørgsmål om et dødsfald der foregår

en bedemandsforretning det er der ingen tvivl om

derfor mener vi stadig væk at det er vigtigt at

høj kvalitet i i branchen og vores syn syn på hvordan man sikrer en høj kvalitet er som sagt

vigtigt at der er en vis konkurrence og der mulighed for at folk kan komme ind i branchen uden at vi stiller alt for mange

opstiller barrierer for at folk

risikerer vi generelt at branchen bliver dårligere og det gælder også for den her branche der gælder de samme mekanismer

det som bedemændene udfører

høj kvalitet og at vi ikke laver monopoltilstande som generelt fører til

skal man have et kursus der gør at man kan finde ud af det

at enhver uden at vide noget som helst

at at det her gør at kvaliteten bliver dårligere jeg må bare sige at

hen ikke hvor

henne ministeren kan have en masse holdninger til hvorfor det jeg laver her er forkert men at sige at en dårligere kvalitet hvis man forlanger at

jo ikke forlange at nogen skal forstå det jeg kan kun give udtryk for de argumenter

imod en ordning kvaliteten handler selvfølgelig om at det er

at det bliver udført med den omhu som man kan

danske bedemænd som brancheforening som så har

nogle værktøjer for eksempel bod eller andet

hvis tingene ikke foregår efter efter reglerne danske bedemænd efterspørger jo selv at der kommer en autorisation fordi de føler sig presset af mere eller mindre fupagtige selskaber

nærtstående familiemedlem eller andet jo ved

og kigger på det præcise beløb fordi er en situation man er i når danske bedemænd selv ønsker at

kunne være brancheforeningen der satte nogle rammer op for hvad man

de her ydelser så ville vi vel sikre at der ikke var det her wild west

andre der går ind i branchen jeg tror det vil være

synes det var alle tiders hvis der var en autorisationsordning så det kun var dem der måtte køre bus

ikke andre kunne komme ind og og varetage opgaven så det er et meget forudsigeligt synspunkt at man i branchen synes det vil være en fordel med en

autorisationsordning fordi det beskytter mod konkurrence og vi mener ikke

skal beskytte mod konkurrence

hvis man er på venstrefløjen skal tænke lidt over

er vigtigt at der er en vis konkurrence også på det her område netop fordi pårørende

er ret sårbare og står i en meget svær situation når der er

en slægtning som er død så er det bare ikke rimeligt hvis der opstår nogle tilstande hvor man kan tage en hvilken som

fordi der ikke er en ordentlig og velfungerende konkurrence på området det kan gå ud over fattige mennesker som skal

meget stor regning hvis ikke der er en ordentlig konkurrence også på

markedet og som der også står i dfs

beslutningsforslag skal der skabes klarhed over hvad bedemændene overhovedet kan tage sig betalt

i nogle af de eksempler vi har set omtalt i medierne

have orden på det her område

man beskytter nogle aktører mod konkurrence så fører det til højere priser og formentlig også dårligere service og det mener vi ikke er i i de pårørendes

vil gå efter en certificeret bedemand ligesom jeg foretrækker at blive klippet af en frisør som har en frisøruddannelse

have den der kvalitet men vi synes det bør være op til forbrugerne at vælge det til frem for at vi ved lov siger at

selv ville vælge en certificeret og 2 ministeren siger vi skal sørge for at der er konkurrence jamen der er jo wild west lige nu

er det dem som står og har mistet som er i sorg eller er det en eller anden flok uberbedemænd som bare skal have lov til at skyde sig ind uden nogen form for regulering på markedet

krav det er det der er i dag det forstår

noget konkurrence men lige nu

er der ikke nogen parametre sat op fra statens side det fordrer jo ikke en en sober ordentlig opførsel så hvordan vil ministeren sikre det

matthisen synes at servicen i taxabranchen

efter at uber lukkede men det er en lidt anden diskussion

at konkurrence om de ydelser man får lov til at sælge i danmark og vi synes det er en forkert tankegang som man i øvrigt også har forladt på næsten alle andre områder at vi skulle

et lavsystem hvor det kun er nogle bestemte mennesker der har

lov til at udføre bestemt erhverv i danmark

vi ønsker tingene skal fungere på i danmark vi synes generelt det er fornuftigt at det er forbrugerne der vælger hvem de vil bruge og så vil vi gerne være med til at sikre at der er gennemsigtighed så forbrugerne eksempelvis gennem en certificeringsordning kan vælge de aktører til som lever op til bestemte

op socialdemokratiet deler faktisk dansk folkepartis ønske om at bedemændene udfører deres hverv med værdighed og i respekt for den afdøde og de pårørende som pårørende står man som det blev sagt her fra talerstolen lige før i en meget sårbar situation når ens kære er død det stiller nogle særlige krav til bedemændene om at udvise en respektfuld adfærd jeg tror at mange i sådan en situation forventer at en bedemand er et menneske med høj etik og moral

forberedelsen og gennemførelsen af en begravelse eller bisættelse sådan er det jo heldigvis også med langt de fleste bedemænd i danmark men desværre har flere sager i medierne og opråb fra en række præster vist at der findes brodne kar i branchen i den sårbare situation

der giver sig til at forhandle om pris eller på anden måde sætter spørgsmålstegn ved bedemandens faglige ekspertise når de står midt sorgen og

man som pårørende få en dårlig behandling og det værste af det hele resten af livet tænke tilbage på afskeden med sine pårørende med forstyrrende tanker om alt muligt andet end det man bør tænke på nemlig en smuk og værdig afsked med det menneske som man har elsket i livet og vil mindes i døden det skal vi selvfølgelig ikke sidde overhørig her i folketinget men hvordan skal vi så sikre at folk ikke får dårlige oplevelser med en bedemand når vi skal finde brugbare løsninger

er der både fordele og ulemper i forhold til de problemstillinger branchen står over for i to tusind og nitten for eksempel ville en løsning med autorisationen der er velegnet i forhold til uddannelse og etiske retningslinjer måske ikke være den bedste til at sikre de efterladte en overkommelig pris for en begravelse eller bisættelse fordi konkurrencen svækkes og en løsning som kun sigter på

sikre en lav pris vil med stor sandsynlighed ikke være den bedste til at sikre en værdig afsked med sine nære og kære det er hensynet til en værdig afsked og hensynet til de efterladtes udgifter som vi skal forsøge at balancere i vores løsning og så skal vi huske at der er tale om et kundeforhold mellem en sælger og en køber vi har ikke tradition for i danmark at autorisere forretninger derfor er socialdemokratiet imødekommende over for de mulige tiltag som ministeren nævnte i sin tale

positivt at den gældende certificeringsordning som kun har været forankret hos brancheforeningen i relativt få år har fået antallet af certificerede bedemænd til at gå fra nul og op til over en hundrede og tyve der er tale om fremskridt i branchen

fordelen ved at benytte certificerede bedemænd socialdemokratiet kan bakke op om tiltag som kan øge antallet af certificerede bedemænd samlet set støtter socialdemokratiet forslagets intentioner om at pårørende får en værdig afsked med deres afdøde og sikkerhed for ikke at blive bondefanget og betale overpris for en begravelse eller bisættelse vi synes at regeringens forslag lyder som fornuftige tiltag på nuværende tidspunkt hvis disse tiltag ikke viser sig frugtbare i form af væsentlig flere certificerede bedemænd

man laver et beslutningsforslag

ikke nødvendigvis sådan at man så sidder

inde med resultatet på forhånd i forhold til sådan en nagelfast

takker for imødekommenheden og håber

det vil jeg i hvert anbefale og så kan socialdemokratiet jo

givet udtryk for og jeg synes faktisk at ordføreren er inde på det samme

færdigheder og og det gælder vel også

der må jo være nogle mindstekrav og normer for hvordan man gør tingene

som frisør og så er det op til forbrugeren

vurdere om man er blevet klippet ordentligt når man har været der med hensyn til certificeringen understreger jeg gerne at vi ønsker at der er mange flere bedemænd der bliver certificeret og

gør de ikke det så lad os tage det op igen

at hvis vi udelukker nogen fra

beskytter man sig som organisation mod at der kommer nogen ind udefra jeg har også

en ny bedemand jo sagtens kan have den empati

en en fin og god begravelse eller bisættelse det behøver man ikke at have været i branchen

skal man lære af hinanden men jeg men jeg mener faktisk godt at en ny

jeg er med på at vi eventuelt kigger på om vi kan gøre noget i en beretning

at der ikke kan komme nye ind i branchen jeg har overhovedet ikke foreslået noget

bare siger er at der må være nogle minimumsstandarder og jeg synes jo faktisk at bedemandsfaget er noget specielt al den stund at man har med med døde at gøre og jeg og jeg mener faktisk at det kræver noget og

der gør at det er med værdighed at det her foretages og derfor har jeg foreslået en autorisationsordning

siger at det er tilstrækkeligt med en certificeringsordning

vil gerne give tilsagn om at vi vil arbejde med på at den bliver langt mere udbredt end den end den er i dag

et ganske specielt arbejde at have og man skal kunne håndtere de ting her på en ganske ganske særlig måde

som vi her behandler og hvor hensigten

er at bedemænd skal pålægges en autorisation

det skal de ifølge forslagsstillerne fordi deres arbejde er ømtåleligt og pårørende derfor skal garanteres at de ikke blive snydt i en svær periode af deres liv hvor

lige har måttet sige farvel til en pårørende som liberal støtter

det med konkurrencen nemlig at vi vil have en fair konkurrence en autorisationsordning bruger vi jo ofte i de tilfælde hvor man

er forbundet med en særlig sikkerhedsmæssig risiko

hvornår der er en sikkerhedsmæssig risiko og det kan der være på mange niveauer erfaringen siger

som som den her

adgangen og dermed også både kvaliteten og den pris man kommer til at

i en given branche jeg frygter derfor at det netop vil begrænse de valgmuligheder som forbrugerne

og det synes jeg ikke er rimeligt over for danskerne

over for nye virksomheder som ønsker at tilbyde sig på

givent marked

blive certificeret bedemand

kan bedemænd blive certificeret efter iso ni tusind og en standarden som bliver tilbudt af brancheforeningen danske bedemænd bedemænd over hele danmark er certificeret

iso ni tusind og en og derfor er der allerede rigtig mange bedemænd som udviser gennemsigtighed

og kvalitet angår de følger desuden danske bedemænds etiske regelsæt hvis man står i

den særlig følsomme situation at man skal have fat i en bedemand så er der selvfølgelig en forventning om tillid og mange vil også i den situation typisk forhøre sig hos nære relationer kollegaer og så videre for at høre om de har gode eller måske mindre gode

af bedemand og det er jo også et rigtig godt udgangspunkt at tage

på nettet og andre steder at finde forskellige anmeldelser af hvordan bedemændene har gjort det ved tidligere lejligheder jeg har sagt før at

bedemandens grundlæggende personlighed hvis han eller hun skulle vise

uprofessionel i sit virke

den her situation synes jeg det er meget bedre at undersøge hvad andres erfaringer er bedemandens ry i det nære lokale område vil også betyde en masse

gælder på en masse andre områder hvor der jo heller ikke er autorisation men hvor man netop står op for sin service og sin måde at være på over for sine kunder på den baggrund kan vi fra venstres side

skal også her til slut hilse fra de konservative

man kan fjerne certificeringen og fjerne autorisationen og det er så

engang har sat kisten ind inden begravelsen eller i hvert fald kommer med den i sidste øjeblik og hvor alting foregår rodet

eller indvendingerne mod en autorisationsordning

og rimeligt og det der med at konkurrencen

hen et argument jeg ikke forstår det at man skal kunne noget for at varetage et fag er da en god forudsætning

forbruger som i givet fald skal tage imod servicen synes jeg er helt rigtigt spørgsmål er så bare hvordan man sikrer det og hvordan man sikrer

gennemskuelighed sådan at forbrugerne rent faktisk ved eller fald har en rimelig sikkerhed for at det man så

også har en kvalitet der lever op til de forventninger som man måtte have som forbruger og der er jeg bare i tvivl om hvorvidt

den indvending jeg kommer med ville være det der kunne beskytte forbrugeren jeg tror at det der vil

forbrugeren i den her sammenhæng som i en stribe af andre sammenhænge når man er ude

spørge at man kan se erfaringer at man kan se anbefalinger at man kan se alle de ting der skal til det er jo den bedste måde som man i ethvert liberalt erhverv kan tilbyde sig

ikke fordi der ikke er mange bedemænd der gør det ordentligt det skal jeg slet ikke nægte og jeg kender adskillige af dem fordi jeg selv har haft kontakt med dem men men

på internettet er der certificerede sider som gør at man

relativt sikker på at de sider man går ind på

om nogle minimumsstandarder i forhold til at skabe nogle

det betyder ikke at folk skal lukkes ude det betyder bare at der må være nogle minimumsstandarder i forhold til hvordan man gør tingene og at hvis man overtræder de minimumsstandarder

er nogen her i salen som ikke ønsker at skabe nogle muligheder for at den person eller den familie der står i en sådan situation

en ordentlig og redelig bedemand men men jeg

i sin branche som som fagperson og det synes jeg altså er langt langt stærkere end at vi skulle til at

så henvise til de bemærkninger som ministeren kom med

fra regeringens side så så det vil

være mit udgangspunkt at det skal være den vej rundt vi skal gøre det frem for

over der er ikke nogen ordfører kan jeg forstå så er det fru laura lindahl

det gør vi ikke fordi vi er tilhængere af fri konkurrence vi mener ikke at

forsøge fra christiansborg at lovgive os til

de frie markedskræfter gennem konkurrence

ryger ud fordi der ikke er nogen kunder i butikken og dem som

får en god forretning

som fungerer fint uden indblanding fra christiansborg

godt træde ud af det rum af det der stat individ konkurrence marked og så prøve at se

at jeg er nationalkonservativ er jo

tager delene af virkeligheden ud og ser på dem som de er og ikke ud fra den der

skematiske opstilling

at det at klippe et mennesket og det at begrave et menneske er to forskellige ting klipningen kan man på en

et dødsfald er en engangsbegivenhed og der foregår altså nogle ting som gør at jeg mener at der må være nogle standarder det er det jeg foreslår

så så kan ordføreren godt komme med den der liberale lirekasse jeg synes bare ikke at det kvalificerer

set ind for for dem men jeg går også ind for at der er en ramme og jeg går ind for at forholdene er forskellige at tingene er forskellige alt efter

en god og ordentlig og ordning lige præcis på det her område

kalder ham superliberal er det jo egentlig fordi

jeg var lidt overrasket over lidt skuffet at kvalitet er et spørgsmål om pris og marked og alt muligt andet der er vel også nogle minimumsstandarder der bør gælde ærlig talt det er jo derfor at vi uddanner tømrere og det er derfor at vi uddanner alle mulige andre mennesker

overlever dem der gør det dårligt lukker og slukker logikken er den samme og

om fornuft

forbrugerne et bedre produkt det er derfor

tusind og sytten var der over treoghalvtredstusind dødsfald i danmark det er treoghalvtredstusind potentielle begravelser så har vi lige haft erhvervsministeren

en procent af dem

fem hundrede mennesker som er blevet røvrendt

ved enden af en eller anden

som har slået sig op i et fag der kræver nul kompetencer alle jer unge mennesker

kan lave en forretning i morgen hvor i er bedemænd og kvinder man taler altså ikke til

i danmark kunne slå sig op

som syv og tyve årig den sidste af mine forældre

jeg sagsøger dig hvis du ikke passer dit arbejde så jeg var nødt til at gå midt i min mors begravelse for at gå på arbejde jeg havde ikke overskud til at undersøge om det også lige var en certificeret bedemand om det

sorg man står midt i at have mistet en man elsker

fase af et menneskes liv det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt så vi kan kun støtte op omkring at vi får nogle minimumskrav

folk som varetager begravelser og dødsfald og at den autorisation naturligvis kan trækkes tilbage hvis de her krav ikke bliver overholdt det

jeg er bare bange for at de potentielt fem hundrede og tredive mennesker om året ud af de treoghalvtredstusind der begraver nogle elskede står i en situation som mig eller som de andre vi har læst om i medierne som har haft en rigtig rigtig skidt oplevelse jeg tror at der ville nogle minimumskrav være hensigtsmæssige

begrave eller bisætte et nært familiemedlem ved

i hvor sårbar en situation man kan være jeg prøvede det selv da jeg var en og tyve og min mor skulle skulle begraves

gik udmærket men jeg kender i hvert fald personligt følelsen af at

i den situation man er rigtig jydefornuftig og begynder

de beder om vores hjælp fordi de føler sig rendt over ende af fupfirmaer og af bedemænd som ikke lever op til den standard de gerne

ministeren argumenterer for

selviske årsager gerne vil udelukke andre det kan sagtens være men her er

bare enige med med danske bedemænd

har nogle standarder for hvilke priser man

der er i øjeblikket en hundrede og femten forretninger fordelt på en og tredive bedemænd der har den her i iso ni tusind og

certificering så er der også

de blevet certificeret af kirkens it eller certificeret af sig selv eller eller hvad det nu kan være vi synes at

orden og skik på det her område med en autorisation som i sagens natur kan blive frataget dem der ikke lever op

ikke er enige i at den serviceringsordning der allerede eksisterer i dag

god nok at konsekvenserne er er store nok og at den bliver brugt

i i så stort et omfang at det alene kan

ikke nødvendigvis bibringer de bedste priser lidt a la ministeren der også var inde på at at den her konkurrence vil vil sikre nogle lave lave priser jeg synes bare vi har set nogle helt konkrete eksempler på at det

mange tilfælde er dem der ikke er certificerede

jeg vil godt sige noget noget principielt i forhold til

man kan jo gå ud fra som en grundlæggende menneskelig eksistentiel sandhed at døden sjældent er en velkommen gæst men at den er kommet for at blive og derfor har vi bedemænd som vi betaler for at hjælpe os med det praktiske i forbindelse med dødsfald når vi begraver og bisætter vore kære

sådan en bevidstløs pragmatisme eller kold teknikalitet det drejer sig om

at bortskaffe den afdøde på den mest rationelle og billigste måde for langt de fleste pårørende udtrykker begravelsen en sidste kærlighedserklæring hvor man ærer den døde det er et smukt træk ved den menneskelige eksistens at vi ærer de døde og det afgørende er at begravelse bisættelse eller hvad det end måtte være foregår på en så værdig måde som muligt det er i den forbindelse rimelige og nødvendige krav som vi kan og bør stille til bedemændene nemlig at bedemændenes arbejde er omgærdet med respekt og ærbødighed for den afdøde

derfor har jeg foreslået en autorisationsordning der gælder alle bedemændene

tilsikrer at bedemændenes arbejde foregår med værdighed og respekt sådan som det er i dag kan man jo bare gå ind fra gaden og blive bedemand

eller regulativer men i dette forhold synes jeg regulering er rimelig

lovforslag fra df hang i en tynd tråd lad mig lige få sat en ting på plads det drejer sig ikke om dramatik at befinde sig oppe i det der høje leje jeg er ligeglad med om den ordning som jeg foreslår

hedder autorisationsordning eller om man kunne lave en certificeringsordning fred være med det det er jo blot

hvis man bygger på noget bestående

er formålet med mit forslag er ikke at

men er at der bliver skabt ordnede forhold på området

for for diskussionen som om markedet regulerer alting

nogle minimumsstandarder en certificerings eller autorisationsordning

jeg tror ikke på det men jeg tror på

når man sidder i den situation

en kær

være lidt vanskeligt at finde ud af hvad man så skal gøre

så sættes nogle minimumsstandarder der gør at man ikke får en behandling

jeg er egentlig meget konstruktiv og jeg synes

bare at vi skulle skabe nogle ordnede forhold som sagt går jeg også ind for konkurrence men det her drejer sig simpelt hen bare om at der er nogle minimumsstandarder og det mener jeg der bør være når det drejer sig om noget så

også fint at blive gjort opmærksom på

godt med konkurrenceevne og kvalitet og alt muligt andet og

ikke være mere enig med ordføreren

og jeg håber da i det mindste at den her debat har afstedkommet en vis form for eftertanke og besindelse på måske at være med til at skabe nogle ordentlige

ordnede forhold sådan at folk kan være sikre på at de får en ordentlig behandling

der selv har arbejdet som præst i mange år og de ting man

gang imellem hører om synes jeg ikke vi kan byde

noget helt nyt at også de radikale støtter mit forslag det

som lige pludselig kommer til mig og det skal jeg lige vænne mig til vil jeg

normalt enig med alternativet om noget som helst

kan vi jo mødes og det er jo fint og dejligt at det er

en gang at man godt kan træde ud af det det

skænke det her en tanke i stedet for

fortjener et bedre og mere velgennemtænkt

jeg håber at der er en form for besindelse og jeg er i hvert fald konstruktiv

til det smukke kontor som ministeren har og så kan vi sagtens finde ud af en eller anden form for ordning hvor der er en

minimumsstandard og nogle ordnede forhold og det er

som har været hele formålet for mig med hensyn til det her

ikke at udtænke et eller andet meget meget originalt men men egentlig bare at få nogle ordnede forhold

tømreren lave et arbejde der er dårligt

er at vi sætter nogle minimumsstandarder

så kan vi tage autorisationen

udstikker ingen garantier på menneskers vegne i forhold til at tilværelsen er perfekt

bedemænd det kunne jeg aldrig drømme om heller ikke

ikke umiddelbart en socialdemokratisk ordfører så derfor

går vi til herre christian langballe som ordfører

til folketingsbeslutning som drejer sig om

den fremtidige opgørelse af antallet af indvandrere og efterkommere af indvandrere

ordfører er kommet i vi starter simpelt hen forfra langballe

giver nu ordet til første behandling af lovforslag nummer l en

vi har at gøre med nu er

hvis der kommer en brexit kan betyde

ikke kan stemme

hvis storbritannien skulle træde ud

skal skabes nogle forhold der ligner dem der er i dag for britiske

jeg har det egentlig dobbelt med det her forslag må jeg sige

briter skal stemme til danske kommunalvalg ligesom jeg heller ikke mener at jeg dersom jeg boede i england skulle stemme til et

se hvad formålet med det skal være

modstander af tanken

godt og vil gerne være venlig over for dem jeg kan faktisk almindeligvis godt lide briter

fint og godt folkefærd men men

principielle del af det her som jeg faktisk ikke

til et nej men vi vil godt lige afvente

udvalgsbehandlingen og så komme med et endeligt svar tak for ordet og

så tilbage i ordførerrækken til socialdemokratiets ordfører herre peter hummelgaard thomsen

som vist har taget de rigtige papirer med det er l en hundrede og syv og tres

europaudvalgets mødelokale at herre christian langballe var på talerstolen

at han stadig var i gang med det foregående beslutningsforslag

første gang vi her i folketinget behandler to lovforslag både det nærværende og

som for alvor er det første tegn på at det er alvor med brexit de to lovforslag herunder det som indenrigsministeren

er formuleret i lovforslaget en midlertidig ordning og jeg skal være ærlig og sige

finder vi det beklageligt på alle tænkelige måder at storbritannien er på vej til at forlade eu og

på vej til at forlade eu uden en aftale og jeg forstår til fulde den meget

utrygge situation som mange britiske statsborgere befinder sig i i de her dage og måneder

derfor synes jeg også det er glædeligt

fra folketingets side kan behandle de her to lovforslag som i videst muligt omfang sikrer de rettigheder som herboende briter har i dag og sidestiller dem med de rettigheder som eu borgere har indtil storbritanniens politikere på et eller andet tidspunkt forhåbentlig er nået frem til hvordan man vil afklare sin

også udtrykke et spinkelt håb om finder ud af at det måske ikke var på helt så oplyst et grundlag at man valgte at udskrive en folkeafstemning om hvorvidt man skulle træde ud af eu

kan vi naturligvis godt støtte det lovforslag der

her i dag om at videreføre de valgrettigheder som britiske statsborgere har i danmark i modsætning til

langballe synes jeg egentlig at det

en indflydelse på lokalpolitikken i det land

jeg er simpelt hen ikke enig i i det der forhold jeg mener

hvilke kvalifikationer og hvilken ret jeg har til

en paneuropæisk tankegang om at det at det nationale ikke længere eksisterer og nu flytter vi på kryds og tværs af landegrænser og så kan vi stemme hvor vi er fordi vi egentlig bare er verdensborgere eller

også derfor vi skelner mellem deltagelse i lokalvalg og deltagelse i nationale parlamentsvalg

synes det giver rigtig god mening at

uanset hvor lang tid man bosætter sig i et område rent faktisk også

om der skal være rundkørsler eller om der skal være fodgængerovergange der er reguleret ved lyssignal

normeringerne i daginstitutioner eller lignende

indbyder jo til deltagelse i det nærsamfund og lokaldemokrati som man er en del af og det synes jeg i virkeligheden fordrer at man for alvor bliver

en del af det samfund hvor man er bosat enten i en kortere eller længere periode for mange af de britiske statsborgere der bor i danmark er

jeg kan sagtens bo i storbritannien

fællesskaber er altså noget som

det er noget man tager del i og noget man engagerer sig i og noget som man egentlig vil yde noget hjerteblod for og det kan man så også godt gøre selv om man er udlænding jeg

er flere ting der skal være til stede før man har opnået den ret

hvis jeg flytter fra den ene kommune til den anden selv om jeg har boet det meste af mit liv i tårnby kommune

københavns kommune og jeg synes da det er rimeligt at jeg i det område hvor jeg bor også har en medbestemmelse på hvordan lokalpolitikken bliver til jeg har fuld respekt for at man kan have det modsatte synspunkt men jeg synes

det giver god mening på den måde at skelne mellem deltagelse i lokalpolitik og nærdemokratiet

det fordrer nemlig deltagelse som ordføreren selv siger og så i den rettighed det er at have valgret

at herre christian langballe kunne bo andre steder end i danmark måske endda defineret helt ned til ned til jylland så derfor er det jo en forholdsvis teoretisk problemstilling

man flyttede til storbritannien og skulle stemme derovre i venstre synes vi det er rigtig fint at man har den mulighed der er jo en række andre valg men også kan

stille op til man kan komme i skolebestyrelsen eller daginstitutionsbestyrelsen eller andelsboligforeningen

i det danske demokrati synes vi er rigtig rigtig fint og vi

de der bor i danmark engagerer sig i det lokale

demokrati venstre har sågar haft en borgmester der ikke var dansk statsborger hun var

jo ikke sådan de generelle principper vi taler om i dag dem troede jeg egentlig vi var enige om

nu hvor storbritannien jo

vi er nogle der håber på at der i sidste øjeblik kan ske et eller andet men

præcis en måned til at storbritannien træder ud og stadig må man sige at det er noget usikkert hvordan den skilsmisse kommer

forløbe kommer der overhovedet til at blive underskrevet en skilsmisseaftale der er stadig væk mange usikkerhedsfaktorer

minimere for de briter der bor i danmark der er tale om mennesker som har indrettet deres liv i danmark på baggrund af deres rettigheder som

i en overgangsperiode at videreføre næsten alle rettigheder efter eu retten for de briter som bor her i danmark på udtrædelsestidspunktet og det lovforslag vi behandler her og nu skal jo så ses i sammenhæng med det lovforslag fra udlændinge og integrationsministeren som førstebehandles senere i dag med det her lovforslag sikrer vi at briter der bor i danmark fortsat har mulighed for at stemme

øvrigt også stille op til kommunal og regionsvalget i

og en og tyve og vi sikrer også at man kan stemme til det kommende europaparlamentsvalg altså helt på lige fod med alle andre eu borgere så lovforslaget er udtryk

tager hånd om de britiske statsborgere der har valgt at bosætte sig i danmark

det mener jeg at vi har al mulig god grund til at støtte op om og så skal jeg

fra det konservative folkeparti og sige at

skal have stemmeret i storbritannien hvis han agter at flytte derover det

set briterne der bestemmer det vi bestemmer hvem der skal stemme til danske valg og det

lovforslaget ligger i forlængelse af l en hundrede

det handler om at vi i en overgangsperiode viderefører de rettigheder som britiske

opnået på tidspunktet for en eventuel hård brexit

til en række sociale ydelser med mere vi har det sådan at vi

noget som helst andet i forhold til storbritannien det er jo storbritanniens suveræne ret at forlade eu hvis man vil det ligesom det måtte være danmarks suveræne ret at forlade eu hvis vi

rådgivning fra klogeåger i diverse

får den mulighed for at diskutere om det er et godt sted at være

den nuværende form som eu har men det handler det her forslag slet ikke om i det her lovforslag

så om briternes valgret og valgbarhed ved kommunale regionale og eu valg

de i overgangsperioden behandles som om de stadig er eu borgere

den ny lovgivning om værgemål sådan at borgere med en delvis fratagelse af den retlige handleevne skal optages på valglisten

jeg diskuterer noget som er principielt og som ligger i den ordning som man vil videreføre den ordning som vi siger at det her lovforslag repræsenterer det principielle som det her lovforslag udtrykker

med noget som jeg mener er

det betimelige i at vi lader den her ordning gælde for de britiske statsborgere hvor jeg så siger

jeg synes det er fjollet at briter kan stemme her

det var sådan set anledningen

som angår det vi stemmer om som angår

troede at jeg gjorde ham en tjeneste ved netop

være med at kommentere en anden gang

at stemme os ud af eu en dag er det enhedslistens ønske at vi så hurtigt som muligt skal have en folkeafstemning om danmarks medlemskab af eu og vil enhedslisten der anbefale en

så har pressen lidt at skrive om i dag

med stemmeret jeg kan huske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

så ønsker vi en afstemning om danmarks medlemskab ikke så hurtigt som muligt men med god tid

at det er en kompliceret sag at forlade eu det er så kompliceret at eu kan finde på at spænde ben for en udmeldelse og ikke engang er behjælpelig der er ikke engang beskrevet procedurer for hvordan sådan en proces kører det blev jeg da lidt nervøs over og derfor har vi aftalt at vi

fald skal have et års debat op til en afstemning for at diskutere alle de detaljer der ligger i sådan i sådan

enhedslisten at vi ikke skal være medlem af eu og vil anbefale at vi stemmer for

efter en grundig debat

i danmark om udmeldelse af eu den skal være bedre forberedt end i storbritannien

hvis enhedslisten ikke får sine

skruet sammen så vil man anbefale en udtræden af

den her dispensation til de briter som bor i danmark

er man på forkant og har sikret at de borgere kan stemme til det kommende ep

kommunalvalg det giver rigtig god mening så er det klart

eller anden overliggende principiel diskussion om

et kommunalvalg det ligger lidt uden

i den kommune hvor man bor og hvor man lægger rigtig mange skattekroner hver evig eneste måned der har mulighed for at have indflydelse på hvordan de skattekroner forvaltes det ville være ret urimeligt at man bare kunne sidde passivt og se til at ens ens skattekroner bliver brugt på tant og fjas og ikke kan stemme på nogen partier som vil forvalte dem fornuftigt

om at man kan stemme når man bor her til kommunalvalg synes vi er fornuftigt når nu den diskussion

midlertidig overgangsordning som vi bakker op om i forhold til herre christian langballes

internation som er verdens største globale organisation for expats

det er at leve og bo i de enkelte lande ud af syv og tres

er danmark nummer fem og tres og den bundplacering har vi haft

til lønninger og ferier det er simpelt hen basale spørgsmål som

kunne påvirke sit lokalområde er i høj grad med til at præge at man har en god oplevelse af det land man bor

vi skulle have langt mere end christian langballes ord om multikulti for at komme derhen så vi kommer lidt højere

uanset hvad de måtte beslutte sig for i storbritannien får mulighed for

handler om uanset om det ender med et hard brexit

vi har al mulig god grund til at behandle briterne pænt i den her proces som tydeligvis er

økonomi og indenrigsministeren

storbritannien efter planen træder ud af eu den niogtyvende marts

det eneste sikre der kan siges om det er at det er fuldstændig usikkert

og det er jo baggrunden for at vi står

den her diskussion

skal skilsmisser jo håndteres så ordentligt og så pænt som overhovedet muligt og fra regeringens side

ordentligt alle skilsmisser har jo ofre og hvor børn ofte er ofre

regeringen ønsker i en overgangsperiode som udgangspunkt at videreføre alle rettigheder efter eu retten for de briter der bor i danmark på udtrædelsestidspunktet og derfor har udlændinge og integrationsministeren fremsat lovforslag nummer l en hundrede og seks og tres der behandles senere i dag og jeg har fremsat det lovforslag vi behandler her og som sikrer at briter der bor i danmark på udtrædelsestidspunktet fortsat kan stemme og stille op til kommunal og regionalvalget i to tusind og en og tyve efter de betingelser der gælder for eu borgere dertil kommer at det også sikres at disse briter fortsat kan stemme og stille op til europaparlamentsvalget som alle andre eu borgere det skal jo afholdes den seksogtyvende maj

så er der som herre christian juhl rigtigt var inde på også en enkelt teknisk justering

i lovforslaget fordi var en ren forglemmelse i et lovforslag fra justitsministeren

uanset om storbritannien udtræder af eu med

hvis briter der bor i danmark på udtrædelsestidspunktet fortsat skal have de samme rettigheder til at stemme og stille op til valg som i dag det skyldes at valgområdet

der har været på bordet mellem eu

at storbritannien udtræder uden en aftale at udtrædelsestidspunktet udskydes eller for så vidt at storbritannien tilbagekalder udmeldelsen af eu måtte

omhu og jeg takker for den endog meget brede tilslutning i folketinget

ud af ni partier og det er

set et godt sted at starte

en flig af åbenhed i herre christian langballes ordførertale for der blev sagt

men da man jo alene hælder men ikke er væltet endnu og derfor ikke har truffet beslutningen

som udvalget måtte ønske at få belyst under

jeg gerne inviterer til både kaffe og frokost hvis det

kan gøre at der kan være en god stemning hvor vi kan tale om tingene og

hos ministeren det kunne da være fantastisk nå

det spørgsmålet drejer sig om når ministeren siger som han gør betyder det så at det egentlig ikke er et midlertidigt

at storbritannien vælger alle andre muligheder end at vende tilbage til eu

hedder det jo i dag indtil nu her sidst på måneden

hvis de forbliver i eu

så er det et permanent lovforslag er

mange har kaldt det et midlertidigt forslag og der tænkte jeg

vil det her lovforslag sikre at britiske statsborgere udtrædelsestidspunktet får stemmeret til kommunal og regionalvalget i to tusind og en og tyve

kommunal og regionalvalg får de jo stemmeret til alligevel fordi det kommer til at gælde under reglerne

tredjelandsborgere dem vil de jo opfylde fordi de på det tidspunkt har boet her længere end i de fire

man er britisk statsborger der har boet her på udtrædelsestidspunktet det betyder at det kan man for så vidt til

år og så lægges der op til at der skal træffes beslutning når vi kommer et godt stykke op i tyverne om man så hvis

er trådt ud fortsat vil have at dem der boede der dengang kan stemme til europaparlamentsvalg eller om

jeg beundrer virkelig ordførerens energiske og positive udlægning

sådan delvise nej jeg vil sige at

jeg hældede så meget at jeg var lige ved at vælte og jeg tror jeg vælter men men det er bare lige for at forberede

og så vil jeg håbe på at jeg kan sørge for at

ordføreren og hans parti har været så venlige at være så støttende

regeringen ikke er væltet de seneste syv og tyve måneder og sådan kan vi jo så

kan love at der ikke alene vil være grønt på menuen nu kan

alternativets ordfører har forladt salen så det tør jeg

godt love og hvis det ligefrem er fremmende kan der også blive gris på gaflen og så glemte jeg at svare herre christian juhl før at hvis herre christian juhl er interesseret i en frokostaftale i ministeriet

er forhandlingen afsluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til social indenrigs og børneudvalget

som vedtaget det er

åbnet jeg indleder med at give ordet til økonomi og indenrigsministeren

er som det også blev sagt beslutningsforslag nummer b syv og tredive om opgørelse af antallet af personer med indvandrerbaggrund forslagsstillerne ønsker at regeringen nedsætter en arbejdsgruppe der skal udrede hvordan danmarks statistik fremover skal opgøre antallet af personer med indvandrerbaggrund regeringen er enig i at en kvalificeret samfundsdebat forudsætter et nuanceret sagligt og dækkende vidensgrundlag regeringen er også

andet gennemført en række tiltag der øger gevinsten ved at tage et job vi har også gennemført en række stramninger på udlændingeområdet og fremlagt og udrullet en ambitiøs strategi imod parallelsamfund

den seneste befolkningsfremskrivning fra danmarks statistik viser at indvandrere og efterkommere i to tusind og halvtreds vil udgøre knap tyve procent af befolkningen flere og flere vil have forældre og bedsteforældre med udenlandsk herkomst det er langtfra sikkert at de definitioner og afgrænsninger vi kender i dag giver god mulighed for at følge forstå og handle på udviklingen

bliver klart når udviklingen er ved at løbe af sporet

set i det lys stiller regeringen sig positivt over for beslutningsforslaget i forhold til at nedsætte en arbejdsgruppe der kan kortlægge om eksisterende opgørelser af personer med indvandrerbaggrund er fyldestgørende derfor er vi åbne for at tage en

hvordan man mere konkret kan gøre det i forbindelse med udvalgsarbejdet

se på hvordan vi kan indhente internationale erfaringer herunder ved at inddrage viden fra andre landes statistikbureauer til slut vil jeg understrege at hvis vi finder en model for at gøre det her så er det vigtigt at vi holder fast i at danmarks statistik er uafhængig i faglige anliggender regeringen hverken kan eller vil pålægge danmarks statistik at ændre sin nuværende definition men hvis vi laver

danmarks statistik og dermed kunne vi alle sammen få et fælles grundlag at diskutere på og det opfatter jeg egentlig også intentionerne i forslaget

tilgang til det det er vi glade for

var lidt selvmodsigende det her forslag går da ud på at lave en politisk styring af

er intentionen med det her forslag

jeg siger er at jeg er positivt indstillet over for det som jeg opfatter som intentionen nemlig at vi får set på spørgsmålet

vi har de relevante oplysninger det kan vi jo for eksempel gøre ved at nedsætte en arbejdsgruppe der ser på de her ting men så sagde jeg bare og det

selvmodsigende i at vi selvfølgelig stadig respekterer

statistiks uafhængighed det er der

det jeg har sagt er noget andet end det herre holger k nielsen mener jeg har sagt

statistik indtil nu har gjort et godt stykke arbejde jeg synes det er en relevant diskussion at sørge for at sikre at fremtidens diskussion om indvandring integration og

kommer til at bunde i en talkrig men kommer til at bygge på et fælles oplyst grundlag hvorpå vi sammen kan have

opgørelse af antallet af indvandrere og efterkommere og efterkommeres børn det er lidt utraditionelt at vi diskuterer statistiske kategorier i folketingssalen den slags plejer vi jo

til den akademiske verden men jeg forstår faktisk godt ønsket om at vi som folketing tager den her diskussion og behovet for at sende et signal om at vi har behov for at kunne følge udviklingen for børnene af indvandrernes efterkommere hvordan klarer de sig i den obligatoriske sprogscreening i børnehaven hvor mange får udsat skolestarten hvor mange underretninger og anbringelser er der hvilke karakterer får de i skolen hvor mange får en uddannelse hvor mange dømmes for kriminalitet kort sagt hvordan går det de her oplysninger er helt centrale hvis vi ønsker at bryde negative sociale og kulturelle mønstre uden de oplysninger

famler vi i blinde derfor bliver vi nødt til at få statistik på indvandrernes børnebørn jeg forstår godt at nogle medborgere spørger hvorfor det er nødvendigt med alle de her kategorier og jeg bliver da også selv mødt med spørgsmålet hvornår synes i politikere egentlig at vi er danske nok hvor mange generationer skal der gå

godt understrege at det for socialdemokratiet ikke er et spørgsmål om hvem der er danske langt de fleste af dem der er her i tredje

heldigvis for længst blevet danske det her handler om at vi er nødt til at interessere os for tredje generation hvis vi skal undgå at snakke om fjerde generation for os handler det om at få en mere kvalificeret debat og mulighed for at kunne gribe mere målrettet ind vi kan ikke være tilfredse når vi for eksempel stadig ser så markante forskelle i karaktererne ved folkeskolens afgangseksamen mellem børnebørnene af nitten tresserne s gæstearbejdere

deres klassekammerater det skal selvfølgelig gøres bedre af os alle sammen den opgave bliver kun vigtigere i nitten

firs på den tid jeg blev født var fem og tyve

og i ishøj hvor jeg selv er opstillet til folketinget er det nu hver femte barn der er tredje generation så det som ministeren nævner

er ankommet til ishøj derfor støtter vi intentionerne i det her forslag og håber ligesom ministeren at vi kan blive enige om en beretning i

de oplysninger eller de analyser der

indtil nu har været gode nok ellers var der grund til at lave en arbejdsgruppe

ikke selv kan finde ud af at lave relevant statistisk analyse hvad er det der ikke har været okay hvad er baggrunden for at socialdemokratiet

vi politisk politisk skal til at udstikke retningslinjer til hvad

den løb noget af sporet i offentligheden blandt andet fordi ministeren vist var kommet til at offentliggøre en rapport lidt for tidligt vi har tidligere i forbindelse med andre diskussioner set tal fra både vive tror jeg det var og i hvert fald fra rockwool fonden

der ikke benyttes de samme kategorier jeg tror det vil være gavnligt for den politiske diskussion hvis vi får nogle af de samme kategorier der synes jeg

kunne udtrykke vores ønsker og bede en arbejdsgruppe om at se på at få udarbejdet nogle kategorier som vi alle sammen kan læne os op ad i den politiske diskussion så diskussionerne handler om substansen og ikke om metodikken

statistik ikke leverer tilstrækkelige relevante oplysninger

nu skal til at lave en en politisk styring

dybere grund til at det skal være så fantastisk vigtigt også for socialdemokratiet

i antallet af børn af efterkommere

får en kvalificeret debat om hvordan vi håndterer det

jo bare konstatere nu at der er flere forskellige kategorier og at der er mere diskussion om kategorierne og metoderne

til debat på produktionsskolen i ishøj hvor vi blandt andet diskuterede det her jeg synes det er er

definitioner og at vi ikke kan følge de her kategorier tilbage i tiden

det der er forudsætningen for at kunne lave politik og se om det

folketingets forretningsordens § otte og tyve stykke fire har ministeren bedt om

ordet til en bemærkning og her kan også stilles spørgsmål og kommes med kommentarer

hvor jeg er lidt bekymret for at der er en misforståelse som vil komme til at stå i resten af

vi tænker er at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af eksperter inden for statistik og forskning og selvfølgelig repræsentanter for relevante ministerier den arbejdsgruppe skal belyse om de eksisterende

som arbejdsgruppen kommer frem til bare så det er

enhver tvivl og det er sådan det

relevant debat i venstre er vi helt enige i at antallet og sammensætningen af indvandrere og efterkommere betyder noget for vores sammenhængskraft

fremskrivning af befolkningsudviklingen i danmark frem mod

og halvtreds det efterlod mig med en dyb forståelse af

i færd med at lave danmark fundamentalt om hvis vi ikke gør noget ved situationen

afgørende at den viden vi drøfter og tager beslutninger ud fra er retvisende vi støtter derfor op omkring den del af forslaget der lægger op til at vi nedsætter en arbejdsgruppe der skal diskutere hvordan vi kan styrke den data vi har til rådighed på udlændinge og integrationsområdet

afgørende for venstre at forslaget ikke underminerer

statistiks uafhængige rolle i faglige statistiske spørgsmål arbejdsgruppen skal derfor komme med fagligt input men i sidste ende er det op til

statistik at vurdere om definitioner skal ændres jeg ser frem

forslaget nærmere i det videre udvalgssamarbejde

fuglede og vi går videre i ordførerrækken til er det herre christian juhl der er ordfører nej der er ikke nogen fra enhedslisten så

en arbejdsgruppe der skal udrede hvordan danmarks statistik fremover skal opgøre antallet af personer med indvandrerbaggrund statistik

kvalificerer det beslutningsgrundlag vi politikere har historisk set har der været en berøringsangst i forhold til at måle på konsekvenserne af indvandring

de økonomiske konsekvenser det er vi heldigvis kommet ud over

det gør vi nu og det er jo fornuftigt vi måler på konsekvenserne af alt muligt hvad hvad

så videre der er det helt naturligt at vi måler på konsekvenserne og det gør vi også nu når det handler om indvandring og det er jo selvfølgelig helt legitimt fordi politik handler om

også vigtigt at vi måler på en rigtig måde at vi ikke ender ud i en debat som handler om

jo været tilfældet her på det sidste vi er rigtig glade for at regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe som vil

relevant men naturligvis er det også vigtigt at danmarks statistik er

er nogen tvivl om hvad hensigten med beslutningsforslaget er jeg synes jo også at

en måde at omtale indvandrere og efterkommere på som jeg

danmarks statistik er uafhængigt og skal være uafhængigt det tror

jo fuldstændig en præmis for deres arbejde

vi politisk går ind og bestemmer eller peger på at der skal arbejdes med at opgøre efterkommere og indvandrere på nogle andre måder og i længere tid tilbage

vi jo med til at tegne et billede af hvordan vores samfund er delt op sådan rent

med til at pege på at vi mener at det der kendetegner det danske samfund er den segmentering der er

måle vores befolkning op imod hinanden på baggrund af

men der er nogle politiske signaler i det her som jeg ikke bryder mig om og jeg synes jo også

i hvor lang tid i fremtiden vi skal måle vores befolkning på blodets bånd hvornår kommer man så ud af den den linje hvor man bliver taget med i gruppen af efterkommere af indvandrere altså jeg ville være en af dem hvis vi udvidede den her betegnelse

er mange der ville så det bliver måske

en arbejdsgruppe under danmarks statistik eller en arbejdsgruppe som skulle komme med input ja

er der brug for noget mere nu fordi samfundet udvikler sig men at gøre det specifikt

er helt forkert og det segmenterer jo kun at vi her fra folketinget igen og igen siger til

vores nye danskere at vi ikke mener at de er en del af os

halvblods kan man sige altså hvor forældrene

de var ikke taget med i gruppen og det var jo interessant og forklaringen var at det så blev for sløret

hvis der er noget som integration vel handler om så er det da netop når man blander sig så når man

at sige noget om hvordan uddannelsesniveauet er blandt efterkommere i danmark så vil man da heller ikke se det billede som

bliver blandet sammen hen over generationerne så

passe på med at vi ikke politisk går ud og peger på hvordan vi skal dele vores befolkning op så vi kan ikke støtte

år siden med erhvervsudvalget i usa og vi mødtes med danskere en af de ting de fremhævede i vores diskussion med dem var en rapport et studie der var lavet over hvordan efterkommere af danskere havde klaret sig i usa og der taler vi altså helt tilbage til midten af atten hundrede tallet og de havde klaret sig utrolig godt i usa jeg er ikke inde i den konkrete definition af hvordan de

klaret sig bedre end gennemsnittet pointen her er jo at

situation en dag ude i fremtiden hvor vi kan konstatere at de forskelle som der

i dag i forhold til kriminalitet uddannelsesniveau

nødt til at vide hvordan det rent faktisk forholder sig

nu er det lykkedes men det kræver altså at vi måler på

faktisk rigtig enig i at det er godt at vi har særlig registerforskningen og at vi har

det kræver nogle kategorier som vi kan gå ind og vælge imellem

ikke uenig i det jeg er bare uenig i det

den kan man sige tiltagende stigmatisering af en vis gruppe i vores samfund som vi helst vil

de tal man holder op imod hinanden og de forbehold man tager en anden kritik af efterkommerrapporten var

forældrenes socioøkonomiske status

gøre i en sociologisk metode fordi det betyder noget for resultatet så den kritik skal vi jo ikke glemme men jeg er ikke uenig i at det er godt at have tallene til rådighed jeg ser bare ikke behovet for

metode og ikke indhold og det er i hvert fald ikke noget der bringer os tættere på at få løst nogle af de helt åbenbare problemer med hensyn til især

fra mellemøsten som vi jo alle sammen anerkender findes

anden mistænkeliggørelse jeg ser det som et udtryk for at

en tilgængelig viden der både kan bevirke at man kan gøre noget ved problemerne

nu har vi rent faktisk også løst nogle af de her problemer

det studie der var

stolte af deres skandinaviske arv om man så må sige

hensigtsmæssigt at vi bruger statistik i vores samfund og hvilke kategorier vi skal bruge men så skal det være en bred debat som indeholder alle mulige former for forskellige nedslag i den måde man kan gruppere vores samfund på

læse op hvad der står i beslutningsforslagets bemærkninger mange støder på problematikken i hverdagen det er for eksempel halalslagtede produkter i daginstitutioner tørklæder ramadan moskeer bederum osv som giver konflikter mellem børn forældre og kollegaer på arbejdspladser

helt afgørende værktøj at have tal så vi ved hvad vi snakker om

nu er der så de seneste par årtier også opstået

kulturelt betinget ulighed og der synes jeg også det vil være gavnligt for det politiske arbejde

oprindelse jeg vil gerne indrømme at jeg er en af dem der i et par år har spurgt lidt ind til det her og bedt om

hvor jeg bor og hvor jeg er valgt

i tredje generation og er alle sammen kommuner på vestegnen

karaktergennemsnittet i skolen fra indvandrere til efterkommere gik ret godt

efterkommere til børn af efterkommere står det stort set stille så synes jeg det er problematisk for eksempel

dansk mundtlig næsten stille hvis vi skal have

er efterkommerrapporten der bliver refereret til for hvis det er det er

men det her siger jo meget godt hvor sindssygt nuanceret det er og hvor svært og komplekst det er at lave en valid metode og jeg synes bare at vi som politikere ikke skal stille os op og være dem der skal være dommere over hvilke kategorier man bruger det må vi have fagfolk til derude som som har forstand på vores samfunds sammensætning men vi skal være opmærksomme på

bestiller forskningsrapporter og metodiske rapporter hvad det er for

det har jo en betydning for udlægningen hvad det er vi spørger efter der vil jeg bare gerne have at vi er nuancerede og tager alle de forskellige baggrundsdata og variabler med som

for de data der bliver lagt frem jeg kan for eksempel forstå på alternativet at man synes det er et problem at indvandrere giftet sig med danskere er renset ud af tallene

med et andet svar fra sommeren to tusind og atten som viser at i dansk skriftlig fremstilling

er gennemsnitskarakteren for børn af to

hvis den ene forælder har dansk oprindelse

så det viser jo at hvis indvandrerne gifter sig ind i det danske samfund

er integrationen på det her punkt skriftlig dansk faktisk lykkedes

der er jo ikke tvivl om at vi

og det er fremad man vil også se at der blandt de unge der tager en ungdomsuddannelse er flere piger af efterkommere der gør det end der er danske

også i forhold til den lange videregående uddannelse har pigerne jo overhalet de danske piger og drengene ligger på niveau

har den indgangsvinkel som alternativet har så er det vel relevant at man får belyst et område så grundigt som overhovedet muligt

alternativet og andre partier går ind for på andre områder men lige her går man så ikke ind for det

det her beslutningsforslag hvorfor er man modstander af at man nedsætter en arbejdsgruppe som skal nå frem til hvordan man kan finde nogle andre definitioner

at vi bliver mere oplyste når vi har den politiske debat hvad er egentlig problemet

beslutningsforslaget som er grunden til at vi stemmer imod det handler simpelt hen om at vi ikke deler de antagelser der bliver gjort i bemærkningerne så en lille smule svært at stemme for et beslutningsforslag når man mener at bemærkningerne faktisk er antagelser som ikke er rigtige

er imod en arbejdsgruppe men så skal den bare være bredere i forhold til at kigge på hvad det

i danmark skal der justeres på den måde som danmarks statistik opdeler danskere på det kan da godt være men så skal det bare være en faglig vurdering som går

er efterkommere tredje generation og så videre det det det handler om

derfor skal alternativet jo gøre op med sig selv uanset hvilken politisk indgangsvinkel man har til udlændingepolitikken

man ønsker at området bliver så godt belyst som overhovedet muligt hvis man har den indgangsvinkel til det som jeg også lidt

set bakke op om det her det burde man jo gøre det handler om uanset hvilken politisk

det handler også om at vi kigger på

det er altså rimelig usædvanligt at vi har en diskussion om om statistiske kategorier og statistiske metoder og hvordan man skal håndtere det det må jeg sige

lidt uklart for mig

nedsætte arbejdsgrupper ja

det kan man da ikke have noget imod men hvorfor skal det behandles i et beslutningsforslag i folketinget

kun være fordi der skal være et eller andet politisk

mener der er et problem i øjeblikket så nedsætter han en arbejdsgruppe no problem intet problem for os at man gør det det sker jo hele tiden i forskellige ministerier

diskuterer sig frem til en faglighed

herunder hvordan man skal håndtere statistiske begreber og hvordan man skal håndtere forskellige økonomiske kategorier og hvad ved jeg det er meget teknisk det

og det er meget specifikt fagligt jeg finder det helt meningsløst at vi

sådant beslutningsforslag op i folketinget her i

i den politiske værktøjskasse

hvis vi skal have en oplyst debat

skal vi have fakta på bordet for nuværende opgør danmarks statistik indvandrere og efterkommere af indvandrere i andre lande mener man at det er problematisk bare at opgøre efter herkomst det mener vi ikke derfor er det givtigt og ikke skadeligt for den saglige debat at den føres på baggrund af pålidelig statistik jeg har ikke noget at udsætte på danmarks statistiks arbejde som i øvrigt bør være uafhængigt i faglige spørgsmål med dansk folkepartis beslutningsforslag ønsker man at nedsætte en arbejdsgruppe hvis faglige input kan skabe værdi for danmarks statistik vi skal altid være sikre på den bedste adgang til fakta i den politiske debat uanset om faktaene stemmer med ens politiske overbevisning

problemstilling som kun er blevet mere vigtig de senere år med udbredelse af

news på de sociale medier

fortsat være en pålidelig kilde til information og derfor sker der ikke noget ved at der nedsættes en arbejdsgruppe der ser på det her område som er så heftigt diskuteret i debatten derfor forholder vi os positive over for forslaget og vi ser frem til det videre arbejde i udvalget

et flertal for det her beslutningsforslag vi vi glæder os over at

ministeren har formuleret sig konstruktivt i forhold til vores forslag og

betyder jo så at det nu har noget for sig og at der kan blive nedsat en arbejdsgruppe

at den virkelighed vi lever i må kunne beskrives så eksakt som overhovedet muligt

betjener sig af de tilgængelige tal og statistikker

kvalificering af debatten vores holdning til indvandring har jo været klar og den bliver skitseret

som har forandret danmark dramatisk

kan det da aldrig nogen sinde være noget problem

kan føre en politisk diskussion på et så sagligt

som overhovedet muligt må være det der er selve formålet

hvor vi har nogle mørketal og det vil sige at danskerne kan registrere at der sker noget i deres samfund og registrere en ændring uden

egentlig kan tage saglig stilling til det fordi

på holdninger eller eller formodninger

vil betyde at vi fortsat

lad os så i det mindste gøre det på et oplyst grundlag

ønsker jeg at tilføje

jo fordi det er første gang

for alvor bliver konkret

for mennesker af kød og blod herboende britiske statsborgere

og måske mest af alt konsekvensen af at den britiske regering og det britiske parlament endnu ikke er blevet klare på hvad det egentlig er for en relation man ønsker til eu i fremtiden udlændinge og integrationsminister inger støjberg har fremlagt et lovforslag som vi står med her i dag der skal afbøde de alvorligste konsekvenser som brexit vil få for britiske statsborgere bosat

danmark har i mange årtier haft et tæt forhold handelsmæssigt som politisk og også kulturelt det tætte forhold er kun blevet styrket gennem medlemskabet af den europæiske union som gennem årene har bidraget med stadig større muligheder for samarbejde

det er også den primære årsag til eller en af de mange årsager til at der i hvert er mindst otte hundrede britiske statsborgere som bor

har storbritannien ulykkeligvis valgt at forlade den europæiske union

vores ansvar at holde hånden under de mange både danske

gældende for det nærværende lovforslag britiske statsborgere der har nydt godt af tætte bånd mellem vores lande

eu må ikke forhindre dygtige unge mennesker i at færdiggøre deres uddannelser eller stoppe herboende briter fra at bidrage på arbejdsmarkedet

jeg også glad for at lovforslaget viderefører stort set alle de rettigheder som de berørte borgere nyder efter eu retten i

så indtil briterne selv har fundet ud af hvordan de vil forlade eu og hvilken tilknytning de ønsker fremadrettet

selv understreger i fremsættelsestalen udgør det fremlagte lovforslag kun en midlertidig ordning en endelig løsning kan først komme i hus når vi har fået en komplet afklaring på om storbritannien ønsker at træde ud af unionen eller ej at

vores partifæller i det britiske labourparti nu støtter en helt ny folkeafstemning om storbritanniens medlemskab

ender med at blive ved vores anmeldelse i eu indgik storbritannien og danmark

lægge fortiden rædsler bag os for i stedet for at arbejde for varig fred samarbejde handel og velstand

i europa for givet og vi har brug for storbritannien hvis vi ønsker at sælge frem mod en lys fremtid for vores lille hjørne af verden derfor håber jeg også at storbritanniens intention om at forlade eu ligesom ordningen fremlagt her lovforslag forbliver midlertidig med de ord kan

et særligt lovforslag som jo har til formål at afværge hvis man kan sige på den måde nogle af de konsekvenser som det vil have for briter her i danmark

og for danskere i storbritannien hvis det ender med at storbritannien forlader eu uden en aftale så når vi i dag står med

fordi storbritannien har besluttet at forlade eu en beslutning som det

set er meget nemt at have forståelse for i dansk folkeparti ønsker vi at sikre en fornuftig og ordentlig overgang for de briter der nu er i danmark og for de danskere der er i storbritannien vi skal selvfølgelig behandle de briter der bor i danmark ordentligt det skal vi i den grad det er dansk folkepartis

opfattelse overgå til de almindelige regler på udlændingeområdet i forhold til sociale ydelser osv så det her er altså en midlertidig ordning for de briter der er i danmark man kunne selvfølgelig også godt overveje at sætte en solnedgangsklausul ind i lovforslaget det er der ikke endnu men det kunne der godt være en vis ræson i

skal selvfølgelig ske på en måde hvor vi balancerer rettigheder og

er regeringen også tilfreds med den aftale som blev indgået mellem eu syv og tyve og den britiske regering tilbage i

som sikrer en ordentlig britisk udtræden af eu ikke mindst for de mange berørte borgere af samme årsag

også meget ærgerlige over at det britiske parlament har forkastet den aftale som storbritanniens premierminister selv var med til at indgå

der bliver fundet en løsning hurtigst muligt og afventer i spænding

vi fra dansk side nødt til at forberede os på det scenarie hvor

forlader eu uden en aftale den niogtyvende marts i denne forbindelse er det vigtigt for regeringen at de mere end attentusind britiske statsborgere der har valgt at bosætte sig i danmark og indrettet deres liv på baggrund af deres eu rettigheder behandles ordentligt med det her lovforslag ønsker regeringen derfor at videreføre stort set alle de rettigheder som de herboende briter i dag nyder som eu borgere det er hensigten at loven skal gælde midlertidigt mens vi afventer at storbritanniens forhold til eu bliver endelig afklaret der er ingen tvivl om at

vil ske hvis man glemmer at lytte til borgernes bekymringer og frustrationer det skal vi

men samtidig har brexit også demonstreret at vi via vores eu medlemskab har fået en række muligheder og rettigheder som vi måske er kommet til at tage lidt for givet når det er sagt respekterer vi selvfølgelig fuldt ud briternes beslutning om at forlade eu men indtil der bliver fundet en løsning

og bidrage til danske samfund på denne baggrund bakker venstre fuldt ud

lovforslaget og så skal jeg gøre noget som jeg sjældent gør på det her område

tages højde for den situation at storbritannien forlader

niogtyvende marts uden en aftale hvis de altså

hvis vi ikke vedtager sådan en lov

en lang række sociale ydelser og til tilbud i henhold til serviceloven mulighed for at indgå ægteskab i danmark og rettigheder til visse sundhedsydelser og ydelser i uddannelsessystemet det skyldes at

sige britiske statsborgere i

og danske statsborgere i storbritannien samt eu borgere og de pågældendes familiemedlemmer der har optjent rettigheder

ikke længere har status som eu borgere men pludselig har status som tredjelandsborgere derfor hilser vi det velkommen at regeringen har fremsat det her lovforslag der betyder at de pågældende i en

det store hele bevarer de rettigheder de har opnået ved brexits ikrafttræden det er rimeligt over for de mange mennesker der ellers ville blive sat i en ganske forfærdelig situation de skal ikke undgælde for at storbritannien og eu ikke kan finde ud af at lave en aftale om hvordan storbritannien kommer ud af eu på en fornuftig måde der er et par punkter hvor vi ikke er helt enige der lægges op til at de pågældende borgere kun kan bevare retten til børnetilskud forskudsvis udbetaling af børnebidrag og børnecheck hvis barnet befinder sig i

at de ikke længere er omfattet af eus forordning nummer otte hundrede og tre og firs om koordinering af medlemslandenes sociale sikkerhedsydelse ja det er sandt men tabet af de nævnte rettigheder er da lige så mærkbart for den pågældende familie som det ville være at miste retten til tab af arbejdsfortjeneste

tilbud efter dagtilbudsloven og plejevederlag disse rettigheder har regeringen bare valgt at videreføre i en periode med den begrundelse at det ville være indgribende at fjerne dem

har haft nogle berettigede forventninger til at modtage dem ved ophold her i landet vi mener man

forskudsvis udbetaling af børnebidrag og børnecheck nogle vil sikkert undre sig over at enhedslisten tager den sag op vi mener som bekendt at

der står i loven men vi gør det med nøjagtig samme begrundelse som den regeringen bruger

og de har haft nogle berettigede forventninger til at kunne nyde godt af rettighederne i øvrigt

op på i udvalgsarbejdet

også stille nogle spørgsmål til britiske

vi vil nu nok sætte spørgsmålstegn ved om det kan kaldes rettidig omhu at det først kommer nu en minut i

stilfærdighed minde om at enhedslisten

b tre og halvfjerds som opfordrede regeringen til at indlede forhandlinger med storbritannien om en gensidig overgangsordning så de to landes statsborgere kunne forblive i det andet land på vilkår svarende til de nugældende regeringen afviste det med at man havde overladt det til eu at forestå

hvis medlemslandene forhandlede bilateralt

resultatet ser vi nu panik før lukketid og en stor bekymring og usikkerhed hos mange mennesker

undgået kære regering og så noterer vi os at regeringen alligevel har valgt at indføre en mere vidtrækkende beskyttelse

kommissionen lægger op til det er vi glade for men det viser jo bare

derfor vil vi også gentage vores opfordring hvis det viser sig at det bliver en hård brexit så skal vi bruge overgangsperioden til at indlede forhandlinger med den britiske regering om hvad der i givet fald skal ske når overgangsperioden udløber men uenigheden om hvad der burde have været gjort skal

ikke skille os ad i den her situation hvor det handler om at skabe tryghed hos tusindvis af danske og britiske statsborgere om deres situation efter den niogtyvende marts i år vi stemmer for lovforslaget alternativet er

til herre

omhu den niogtyvende marts rykker tættere og tættere på og lige nu

ikke meget der tyder på at briterne og eu kan blive enige om en brexitaftale

vi selvfølgelig ikke rive gulvtæppet væk under de godt syttentusind britiske statsborgere som bor i danmark

det er lavet i hast

uden ret meget diskussion

en aftale og der blev det bare blankt afvist og man fik at vide at det skal eu ordne

været fornuftigt at vi havde gjort det i god tid så

været en chance for at diskutere det med alle de mennesker der nu i to år har været usikre om

situation både de danskere der er i storbritannien og de

verden så sort hvid men det er verden ikke kompleksiteten er kæmpestor på det her område der var masser af usikkerheder for to år siden det var ikke givet hvordan

var utrolig mange forhold man skulle tage med i betragtning så

er det her bestemt et udtryk for rettidig

for præcis to år siden vi stillede det forslag at vi skulle igangsætte en proces så vi kunne give de her mennesker tryghed dengang var det helt sikkert

ville storbritannien træde ud af eu hvis ikke andet skete og derfor var der behov for at lave en aftale og der var behov for at beskrive hvordan den kunne være det kunne man være gået i gang med men man ville ikke jeg vil endda kalde det

to år siden var situationen usikker det var for to år siden meget meget svært

i den situation man man står i nu

utrolig mange komplekse forhold

derfor det det her er et udtryk for

påtager os et ansvar for nogle borgere som vi ikke ønsker stillet i en urimelig

selvfølgelig rigtig glade for at man viderefører langt de fleste af de rettigheder som de britiske borgere har

i forhold til deres rettigheder i danmark og muligheden for at være i danmark vi er

de kritikpunkter der har været i forhold til at danske borgere

kan tage deres dagpenge med til til england og bruge dem

at den rettighed udløber med brexit den niogtyvende marts

men men det er så lille en detalje kan man sige at det selvfølgelig ikke fraholder os fra

i storbritannien i øjeblikket

bryder jo alt hvad man ellers

forestillet sig af fornuftig politisk

en reel mulighed at vi får det man kalder en hård brexit den niogtyvende niogtyvende marts og derfor

her lovforslag man kan sige at

det men hvor vi håber at det aldrig bliver sat i kraft

at man gør det men sådan er det jo det er sådan et forslag vi skal vi skal have baggrunden have i baghånden hvis vi får en hård brexit

kan vi gøre sådan og sådan for at beskytte rettighederne for for borgerne det er jo meget fornuftigt og

ordførerne for modtagelsen af lovforslaget her i dag lovforslaget som vi behandler har til formål midlertidigt at videreføre gældende rettigheder efter en lang række gældende regler om blandt andet ret til ophold arbejde og ydelser for de

mennesker der berøres af storbritanniens udtræden af eu uden en aftale

og gennemgå lovforslaget her fra talerstolen

der med lovforslaget foreslås indført en ordning hvor størstedelen af de rettigheder som de berørte personer nyder efter eu retten i dag midlertidigt videreføres det gælder blandt andet i forhold til retten til ophold retten til arbejde og uddannelse og retten til

herunder blandt andet efterløn førtidspension og folkepension formålet er således at beskytte de briter

tidspunktet for storbritanniens udtræden og øvrige personer der har opnået rettigheder som følge af storbritanniens medlemskab af

at rive gulvtæppet væk under de mange borgere og familier der på baggrund af storbritanniens medlemskab af eu har indrettet deres liv og hverdag i overensstemmelse med deres rettigheder efter eu retten

det kun ret og rimeligt at det

ikke er borgerne der skal betale prisen for storbritanniens udtræden af eu jeg vil dog gentage at det er hensigten at loven vil skulle gælde midlertidigt mens vi afventer at storbritanniens forhold til eu bliver endelig afklaret lovforslaget skal således i første omgang afværge de alvorlige konsekvenser det vil have for borgerne både i danmark og storbritannien hvis det ender med at storbritannien forlader eu uden en aftale den løsning der på sigt vil skulle afløse den midlertidige ordning vil jo så naturligvis afhænge af flere faktorer herunder om der på eu niveau findes en løsning med briterne og hvordan storbritannien i øvrigt håndterer

for modtagelsen af lovforslaget her jeg ser meget frem til den videre behandling og stiller mig

til rådighed i forbindelse med

de spørgsmål der måtte være

forskudsvis udbetaling af børnebidrag og børnecheck da det jo kan have en ret voldsom konsekvens for folk ikke mindst når vi snakker om midlertidig

lige så store konsekvenser som mange af de andre ting og derfor er det måske en god idé at sikre britiske og danske statsborgere

bedst og man kan sige at det der ligger i det her lovforslag

områder enhedslisten har peget på er jo ikke noget der koster ekstra det

at sikre nogle af vores egne borgere og nogle af de britiske borgere der bor i danmark

der er jo altså børnefamilier og andre som

med den slags om det så vil komme til at nyde opbakning

kan blive medlemmer det er godt fordi vi har en interesse i et stærkt nato der kan være en stabiliserende faktor i en i øvrigt urolig verden nordmakedonien er jo et lille land med et lille forsvar

er bestemt ikke noget ligegyldigt land betydningen af placeringen i det i nitten halvfemserne så martrede balkan og et område ned mod tyrkiet og og mellemøsten er interessant fordi hvis man kigger på et kort

jo også tæller grækenland og og bulgarien her

interessant på et tidspunkt hvor tyrkiet optræder

stadig mere problematisk såvel

sag som vi behandlede for et stykke tid siden nemlig optagelsen af montenegro og nu så nordmakedonien i nato må man også sige at nato dermed har markeret balkan

som sin interessesfære socialdemokratiet støtter nordmakedoniens optagelse i nato

sige på vegne af alternativet

nordmakedoniens optagelse i nato jeg tror at der er grund til at understrege at det kun er i i den her

alternativet har overladt det til os at styre deres politik selv om det på mange måder ville være hensigtsmæssigt hvis de gjorde det

og støtter derfor grundlæggende op om natos strategiske beslutninger og nato har besluttet at invitere makedonien med i forsvarssamarbejdet og efter nogle navneændringsprocedurer har republikken nordmakedonien nu besluttet at sige ja tak den endelige optagelse skal ratificeres af de enkelte medlemslande

jeg vil ikke bruge flere ord end allerhøjst nødvendigt og jeg vil bare nøjes med at konstatere at

at vi er rigtig rigtig glade for at hele navnestriden om makedonien har fundet

og at vi dermed også kan få gjort det som

jeg tror mange af os har ønsket igennem et stykke tid nemlig at få sikret at de også bliver medlem af nato

signal om at vi lande læs rusland

som ønsker at være med til at bestemme hvilke lande der kan eller ikke kan være medlem af forskellige alliancer det

skal selvfølgelig være fuldstændig frit for de pågældende individuelle lande hvilke alliancer de eventuelt ønsker at tilslutte sig så det er en god dag i dag selv om det ikke er noget der skaber meget debat

går videre

stemmer hverken for eller imod republikken nordmakedoniens optagelse i nato det er op til de enkelte

selv at vurdere og beslutte hvilke internationale samarbejder de gerne vil være med i så længe man lever op til retningslinjerne det er ikke enhedslistens holdning at mere nato er nogen garanti for sikkerhed i europa tværtimod

mener at trumps krav om meget større militærbudgetter er både farlige og spild af penge vores udenrigspolitik bør ikke lægges så fast på nato som tilfældet er jeg ser meget hellere at vi prioriterer fn og nordisk samarbejde

i nato men for at landene kan blive medlem af nato hvis de beslutter

medlemslandene jo ratificere at de kan blive det

stilling her skal de være med skal danmark ratificere

en forudsætning for at de kan blive medlem

ikke tage stilling til det må andre tage stilling til hvis de vil vi har heller ikke stemt imod det kan de sådan set selv blande sig i vi har præcis den samme holdning

lande der vil være medlem af eu og alle mulige andre organisationer det vil vi ikke blande os i

arrangementet og mener at det er en skadelig virksomhed i

sikkerheden i europa derfor vil vi da ikke anbefale

den aftale som giver det pågældende land adgang

skal blive større hvis alle landene stemte

man ikke kunne optage nye medlemmer nødt til at tage stilling

for hvordan nye lande bliver medlemmer af nato

så det er der ikke noget nyt i nato har jo udviklet sig og også udvidet sig voldsomt i de seneste år og vi haft den præcis samme

at man undlader at stemme til det betyder det også

fik en aftale om det så ville enhedslisten også

i forhold til det eller eller georgien

jo en politisk diskussion om hvordan nato skal se ud fremover

det er en del år siden nu og det var jo en meget meget stor politisk diskussion som

hvordan europa skulle se ud fremover

og hvordan stabiliteten skulle være i europa og der var argumenter for og

jeg husker da at enhedslisten gik meget aktivt ind i den debat ved

organisation der arbejdede for fred og afrustning det er bestemt ikke tilfældet i øjeblikket tværtimod

når man ligger som man gør dér det er jo netop det der også er et af problemerne i den konflikt og der ser vi hellere at man støtter de organisationer som reelt har en mulighed for at gå ind og have en formidlende og fredsskabende

en alliance som har sikret fred stabilitet som har beskyttet liberale demokratier mod totalitære regimer naturligvis først og fremmest sovjetunionen for at sikre freden må man forberede sig på krigen den tolvte

navnekonflikt med grækenland som var en forhindring for at det

vejen for at nordmakedonien kunne blive en del af nato og det er så den aftale vi ratificerer her og det

tak herre formand også fra radikal side glæder

navnestriden som jo har blokeret for mange vigtige aftaler i tidens løb

nu er løst og vi derfor også kan komme videre

optagelsen af nordmakedonien i nato hvad vi også

at det her har været en meget langtrukken sag

på mange måder en træls sag

jo så blokeret i forhold til makedonien og makedoniens

der har været imod den her græske stædighed græske tilgang til det og den græske blokering

mange år den blev så heldigvis ophævet da der kom en ny

det er så lykkedes at få en aftale med makedonerne

meget stor diskussion i grækenland og

det er noget vi andre ikke helt kan forstå men det er jo tilfældet derfor er det jo så fornuftigt at man har fået færdigbehandlet

vi skylder dem at kunne blive

nordmakedonien som er det nye navn for det der tidligere blev kaldt fyrom den tidligere jugoslaviske republik kendt som makedonien men nu nordmakedonien

deres mulighed for at styrke deres lands suverænitet det vil bringe mere stabilitet til vestbalkan og det vil udgøre en modvægt

øget russisk indflydelse i regionen så det er godt vi har et gammelt ordsprog der hedder at den der tier samtykker det er ikke tilfældet i dag

hvis man stemmer gult som enhedslisten vælger at gøre stemmer man reelt imod man tager stilling

det princip som enhedslisten her vælger kunne nordmakedonien

gult det samme som at stemme rødt derfor havde

det er at tage stilling nemlig at forsøge at forhindre nordmakedoniens

selvfølgelig er ærgerligt men tak til resten

vil allerhelst havde det sådan at det er landene der suverænt tager stilling til det og ikke andre lande der skal blande sig i det derfor kan man vælge at stemme rødt eller gult

vi gør det vores inderlige modstand imod nato men også vores signal om at vi egentlig synes

og jeg tror godt at alle her kan forstå det godt være polemiske over for hinanden men alle forstår sandsynligvis godt vores holdning men konsekvensen af at

ja så blokerede danmark for det

det er jo handlingen og hvad udkommet af det her

den regel som ligger bag ved nemlig at det skal ratificeres af medlemslandene så har det nøjagtig samme konsekvenser

stemme gult eller rødt altså hvis man ikke kan gøre det man gør til en generel regel som man synes alle skal følge

ikke ja det må ordføreren så tilkendegive

men så kan gøre det til en generel regel og derfor

har nøjagtig samme konsekvens hvis alle gjorde det samme som

burde man da stemme rødt men i det her tilfælde markerer vi med en forklaring det var derfor jeg

at vi stemmer gult

endelig er modstandere af nato men vi vil da overhovedet ikke blande os i

engang forsøge på at stemme det ned i salen at det så har samme konsekvens er fuldstændig rigtigt og det ændrer jo ikke på

hørt min forklaring

hænger ikke sammen hverken ud fra kants kategoriske imperativ eller nogen som helst andre filosofiske grundregler hænger den ikke sammen der er ingen nuanceforskel mellem gul og rød